udsættelse og først færdigbehandle finansloven til næste år og så have en midlertidig bevillingslov

at vi nu står i den mærkværdige situation

selvstændige finanslovforslag jeg synes det er en mærkværdig arbejdsfacon vi

med den gamle vk regerings finanslovforslag suppleret

et hæfte på nogle og fyrre sider fra regeringen som så er regeringens forslag til et finanslovforslag og

det besværligt for folketinget at arbejde med det her

mere arbejdsdueligt for folketinget ved at man

alligevel vil have en midlertidig bevillingslov havde lavet sit eget forslag til finanslov hvor man på kontoplanen havde vist

vi har altså haft en lidt mærkelig

det er fordi regeringen ikke helt har vidst hvordan

først sent er blevet enig med sig selv om at det

er det her ene år i regeringens levetid i den her valgperiode at vi oplever

forslaget som

så vil

stedfortræderliste ikke to dage efter valgdagen som de nugældende regler siger men en uge før valgdagen sikrer at der ved aftalevalg også er et endeligt valgt og funktionsdygtigt menighedsråd når valgdagen er overstået så alle menighedsråd i hele landet straks derefter kan konstituere sig hvis der er behov for at indkalde stedfortrædere ved det konstituerende møde venstre synes også at denne justering giver god mening at der med lovforslaget gives en bestemt frist nemlig en måned til at indbringe biskoppens afgørelse vedrørende klager

ikke nogen sidder og putter med klager til langt ind i valgperioden der skal være en endelig og hurtig afklaring på valgklager så det egentlige arbejde

kan foregå i god ro og orden som sagt

til andre demokratiske valg det var måske nok noget

man også kunne tage stilling til rent lokalt

det er jo også et godt bevis på at lovforslaget ikke nødvendigvis har groet i vores

men lad os tage lovforslaget som

og lad os få et godt menighedsrådsvalg til næste år og så tror jeg

generelt vil få en stor debat og måske

folkekirkens struktur i al almindelighed

også får nogle drøftelser om hvordan skal menighedsrådsvalget egentlig være i fremtiden

det den rigtige måde vi kører valget på

er mere repræsentantskabsagtigt mere generalforsamlingsagtigt det har vi

lagt os fast på vi er meget åbne over for at man skal have en fri og fordomsfri debat om folkekirkens struktur og derfor kan godt spise lovforslaget der ligger her som det

vi siger ok til lovforslaget men det er ikke det sidste punktum der er

administration og økonomi omkring firs til halvfems procent alle de menighedsrådsmedlemmer jeg har talt med klager over det for det kræver jo snart en højere eksamen i økonomi og administration at være menighedsrådsmedlem så min opfordring vil være at der sker en forenkling det vil gøre at færre menighedsrådsmedlemmer forlader rådet i utide og det vil gøre det nemmere at rekruttere nye medlemmer med de bemærkninger tilslutter jeg mig forslaget om at antallet af stedfortrædere øges vi kan også tilslutte os at stedfortræderlisten ved aftalevalg eller fredsvalg afleveres en uge før valget sådan at menighedsrådet også ved aftalevalg er fuldt funktionsdygtigt på valgdagen eller efter valgdagen vi kan også tilslutte os at der laves en klagefrist på en måned det er jo ganske almindelig sund fornuft

så

venstre støtter naturligvis forslaget som det foreligger vi vil imidlertid

udvalgsbehandlingen spørge lidt ind til om det måske for nemheds skyld kunne fremgå

sammenlægningen af ingeniørhøjskolen og

meget udtalt lokalt ønske og fusionen støttes således

lokale erhvervsliv af aftagerne af

den hjemmel som man hermed får til at udbyde professionsbacheloruddannelser det er imidlertid vigtigt

mig at fastslå at vi i venstre lægger til grund at vi

generelt inddrages ved udbud af uddannelser på netop

sagt med andre ord når vi nu fra politisk hold har lavet en ændring i den retning der har været for strukturudviklingen i forhold til professionshøjskolerne føler jeg også et stort

behov for og en forpligtelse til at vi følger det til dørs således at vi sikrer

også professionshøjskolerne kan føle sig trygge ved den fremtid som vi jo bevæger os meget tæt på i forhold til den fremtid hvor evalueringerne kommer til at foreligge omkring institutionsstrukturen for de videregående uddannelser

ministeren indgår i drøftelser med med venstre om udviklingen af de videregående uddannelsesinstitutioner

hvordan vi sikrer institutioner af en sådan størrelse at de kan udbyde højkvalitetsuddannelser afslutningsvis vil jeg

det er konstruktivt at vi kan finde fælles løsninger når der opstår noget ude i virkeligheden

taget højde for i vores forlig

som måtte ønske en fusion her skal vi have det op i forligskredsen til en konkret drøftelse af et sådant ønske og det er fortsat

partierne bag aftalens

hensigt at ingeniøruddannelserne skal fusioneres i professionshøjskolerne det står også klart i den aftale som imødekommer det her ønske om fusion og det vil jeg gerne her i dag bekræfte at vi selvfølgelig også

fremadrettet styrker professionsuddannelserne og sikrer et bredt udbud af ingeniøruddannelser

på vores professionshøjskoler og det vil jeg bare give tilsagn om her i dag at vi fortsat står ved men

et bredt ønske i det østjyske om en

fremtidige efterspørgsel efter ingeniører i

den tætte tilknytning til erhvervslivet som begge institutioner i virkeligheden har og så den forskningsbasering som ligger

ingeniørhøjskolerne faktisk to tusind og fjorten skulle gå sammen med professionshøjskolerne

den her aftale går det lidt i den ene retning og lidt i den anden retning når man med den ene hånd giver tilladelse

ingeniørhøjskolen og universitetet

skal arbejde på at skabe sikre og gode

ske ved at professionsbacheloruddannelserne samles i professionshøjskoler for at styrke deres faglighed sammenlægningen af ingeniørhøjskolen

nemt give anledning til at flere professionshøjskoler og universiteter

der et ønske allerede i dag fra ingeniørhøjskolen i københavn og

forholder os til hvordan fremtiden skal være både for professionshøjskoler og for universiteter

opgaver skal de løse hvordan sikrer vi den bedst mulige kvalitet i uddannelserne i aftalen om professionshøjskolerne

skolerne styrket og man fik lov til potentielt at oprette masteruddannelser fra foråret to tusind og tolv samtidig giver man så lige nu ingeniørhøjskolen i århus lov til at fusionere med

mange flere forsvandt vi har behov for en langsigtet strategi i forhold til professionshøjskolen og universitetssektoren vi har brug for at man

ved at holde dem som en sektor for sig

har deres egen forskning eller styrker man dem bedst ved at de får et tættere samarbejde med universiteterne jeg mener der er brug for at vi sammen med uddannelsesinstitutionerne og også gerne aftagerinstitutionerne og organisationerne tager en diskussion om hvilken vej vi skal gå men selve lovforslaget

sammenlægningen skal overtage andre uddannelsesudbud

der følger med ingeniørhøjskolen

i århus fortsat vil kunne udvikle de eksisterende ingeniøruddannelser først og fremmest diplomingeniøruddannelsen ligesom fusionen også fremover åbner op for muligheden for at udbyde yderligere diplomuddannelser eller

til gavn for både erhvervsliv og økonomi men jeg vil

tidligere er kommet med omkring det her lovforslag også knytte en kommentar til ikke mindst det som

i deres høringssvar hvor dtu jo rettelig påpeger at der er behov for en generel diskussion i forhold til hvordan universiteter der sammenlægges med ingeniørhøjskoler kan fortsætte ingeniørhøjskolernes udbud derfor hilser

med tilfredshed at det der netop også lægges op til er at vi nu får en bred drøftelse af det her

fremadrettet også bliver sikret nogle klare retningslinjer det har

man skulle passe de her ting ind mellem de forskellige ministerier

de to dele under en minister rent faktisk

kan sikre dette under den samme kasket så med de ord vil jeg sige at vi

universiteterne så vil jeg gerne understrege at vi i enhedslisten betragter den her aftale som et enkeltstående tilfælde

ikke skal danne præcedens for at man rykker udbuddet fra den ene type uddannelsesinstitution til den anden det er vigtigt for os at vi holder fast i at professionsuddannelser og erhvervsakademier er noget andet end universiteter det skal de blive ved med at være

at udbyde professionsuddannelser frygter vi at der kommer til at ske en unødvendig akademisering af de her uddannelser

der kendetegner vores uddannelsessystem i danmark er jo at vi har forskellige typer af uddannelser og sådan skal det blive ved med at være

er jo med til at sikre at flere unge har mulighed for

er samtidig med til at styrke vores velfærd at de studerende kender den hverdag de kommer ud i når de er færdiguddannede hertil kommer at en uddannelse altså ikke nødvendigvis bliver en bedre uddannelse af at den bliver rykket over på et universitet men blot bliver en anderledes

gode kompetencer og det er derfor at professionsuddannelserne

netop udbydes der og ikke udbydes på universiteterne

er en del af en udvikling i enhedslisten håber vi at vi i løbet af den her folketingsperiode kommer til at styrke professionsuddannelserne

så de midler der er sat af til praktik rent faktisk bruges til praktik

bliver styrket også i praktikkerne

vi forholder os positivt til det her forslag

kan bekræftes at det ikke er en del af en tendens

og det er en undersøgelse som pågår og som selvfølgelig vil kunne give

der er store perspektiver i det og der er også lokalt nybyggeri som skaber gode faciliteter

at man stadig har et fokus på

en betingelse at der ikke sker en indskrænkning i bestående rettigheder jeg glæder mig til på et senere tidspunkt

den generelle regulering på området det afgørende er jo at vi får set på sammenhængen i

vores videregående uddannelses system og det er jo også derfor at regeringen har valgt at samle alle videregående uddannelser i ét ministerium der var flere der var inde på hvad

socialdemokraternes ordfører var også inde på at aftaleteksten også i den henseende er meget præcis idet den jo

bekræfter hinanden i i forhold til opgaven på professionshøjskolerne og det er jo

faglighed skabe attraktive studiemiljøer som tiltrækker og fastholder endnu flere studerende i et udfordrende og udviklende miljø udvikle praksisnære videregående

der på et internationalt fagligt niveau imødekommer behovet for kvalificeret arbejdskraft i såvel den private som den offentlige sektor og at sikre en regional uddannelsesdækning det er jo de formål som man altså

giver mulighed for den fusion vi har i dag og det tror jeg også vil vil kunne berolige

der måtte være bekymret over hvad det er for en udvikling der

professionshøjskolerne og universiteterne uden at det fører til at uddannelser der ikke i dag er

jeg tror der er rigtig god mening i også for de studerende at der er en tættere sammenhæng mellem de to institutionstyper og at vejen fra den ene til den anden er lettere end den er i dag

drøfte de nærmere spørgsmål om det her lovforslag

en så bred tilslutning som sender et klart signal til ingeniørhøjskolen i århus og

for forskning innovation og videregående uddannelser

er

og styrelse i klagesager fastlægges og dermed fortsættes den ministerielle struktur fra det tidligere videnskabsministerium under vk regeringen hvor en række sagsbehandlingsopgaver for departementet er blevet placeret i nye styrelser hvormed departementet i højere grad skal varetage generelle og tværgående opgaver samtidig hvilket er nok så vigtigt er klageinstanserne blevet placeret i styrelserne dermed er den enkeltes retssikkerhed på plads og det understøttes fortsat med l fire og tyve og har afgørende betydning for venstre vi har siden vores oprettelse af det strategiske forskningsråd tilbage i to tusind og to stået for armslængdeprincippet med vægtningen af den forskningsmæssige side fri af ministeriet og dermed sikres den kvalitetskontrol og konkurrence om de økonomiske midler som der politisk er opnået enighed om at prioritere til bestemte formål det er en linje vi fortsat ønsker fremmet derfor ser vi

som et positivt tegn når de forskellige institutioner i forskningsverdenen styrkes for vi har tillid til ledelse og bestyrelser på diverse institutioner

samt varetager den nødvendige udviklingsproces som til stadighed må pågå god forskning understøttes af en god uddannelseslovgivning

af forskere i samspil med det samfund der omgiver dem og de institutioner er en del af og derfor er armslængdeprincippet også en nødvendighed for vi politikere skal sørge for at overholde princippet

vi helt legitimt politisk prioriterer at der tages vare samfundsmæssige interesser ved givne retningslinjer på området med den nye ministerielle struktur styrkes sammenhængen i uddannelsessystemet og en ny uddannelses og forskningsmæssig synergi kan opnås det er en nødvendighed for at udbygge danmarks position men det betyder imidlertid ikke at alting skal forblive status quo de samfundsmæssige udfordringer fordrer også nytænkning på det uddannelses og forskningsmæssige område og den nytænkning ser vi i venstre frem til at bidrage til med l fire og tyve kommer den uddannelsesmæssige infrastruktur på plads så alle dele af

og derfor ser venstre frem til de videre drøftelser

på ingen måde er at gå på kompromis med retssikkerheden for

borgerne det har været sådan også der hvor

det ændrer ikke på at borgerne har nøjagtig den samme klageadgang det er

set bare et spørgsmål om hvor de embedsmænd man klager til

sidder og behandler sagen og derfor

var tidligere det er alene et spørgsmål

det første lillebitte skridt til at skabe en større

sammenhæng i uddannelsessystemet ved at sige at nu er der en fælles organisering på tværs af uddannelserne i forhold til hvordan man

klageadgangen an og forhåbentlig kan vi i fællesskab skabe en endnu større og måske endnu mere betydende

jeg ser i øvrigt frem til udvalgsbehandlingen af det her lovforslag men takker

eu er ved at forvandle sig til et finansielt samarbejde hvor medlemslandene skal styres ved hjælp af overvågning og kontrol tyskland presser på for traktatændringer og magten koncentreres i stadig mindre fora mindst to nye lag af magt har åbenbaret sig eurogruppen har etableret en økonomisk regering med tættere samarbejde og egne topmøder og derudover har en mindre og mere magtfuld gruppe også kendt som frankfurtergruppen etableret sig

og dernæst stats og regeringscheferne for eurolandene mødtes i sidste måned

der vil få indflydelse på eus fremtid rådet får bemyndigelse til at gennemgå landenes nationale finanslovforslag

præsenteres for de nationale parlamenter og eurolandenes finansministre

sikre en stadig tættere koordinering af de økonomiske politikker samtidig skal landenes økonomi overvåges på en række

vil blive koblet til muligheden for sanktioner hvis man ikke gør som man har fået besked på

og et ustoppeligt samarbejde uden afgrænsning i sigte traktatændringer truer også i horisonten hvilket vil reducere medlemslandenes suverænitet yderligere der er en tendens til at både politikere og medier omtaler både eu og den europæiske gældskrise som noget fjernt noget der ikke rigtig har med danmark at gøre

rigtig meget med danmark at gøre vi befinder os midt i et oprørt hav af gæld

samtidig ændres vilkårene for medlemslandene og ansvaret for den økonomiske styring overlades trinvis i højere og højere grad til eu

vi ikke bare liberal alliance men hele den danske befolkning har krav på at få at vide hvordan regeringen forholder sig til fremtiden for eu samarbejdet og den betydning den hastige udvikling i samarbejdet vil få for danmarks muligheder for at agere selvstændigt hvad mener regeringen hvad er regeringens overvejelser hvad vil regeringen gøre det her er så alvorligt at regeringen er nødt til at inddrage folketinget og informere befolkningen derfor har liberal alliance indkaldt til denne forespørgselsdebat og vi håber at vi alle er meget klogere

beslutninger om styrkelse af det økonomiske samarbejde om end man hele tiden har halset efter presset fra de finansielle markeder nu gælder det ikke mindst

gennemførelse af disse beslutninger samt endnu

gennemførelse af den nødvendige reformindsats i de enkelte medlemslande for at genoprette tilliden og den økonomiske holdbarhed spørgsmålet for denne forespørgselsdebat vedrører en euroregerings konsekvenser for danmark lad mig med det samme sige at jeg mener at begrebet euroregering er misvisende

jeg vil i stedet starte med at redegøre for hvad der senest er besluttet topmøderne i slutningen af oktober resulterede i en samlet pakke af tiltag for at håndtere den aktuelle krise og bringe eu fremad mod en mere positiv økonomisk udvikling med vækst og jobskabelse for det første blev der

det europæiske råd den treogtyvende oktober vedtaget konklusioner med vægt på initiativer

kan sætte gang i væksten herunder lovgivningsforslagene vedrørende det indre marked for det andet var der

det europæiske råd enighed om at forpligte sig til fuld implementering af den nye reform der styrker eus økonomiske samarbejde den såkaldte six pack for det tredje godkendte eus syv og tyve stats og regeringschefer den seksogtyvende oktober en plan for at styrke kapitalgrundlaget i de største europæiske banker som man var blevet enig om i ecofin lørdag den toogtyvende

for det fjerde var der på eurotopmødet den seksogtyvende oktober enighed om konkrete skridt i forhold til grækenland

eurosamarbejde hvad angår sidstnævnte som dagens forespørgselsdebat jo handler om forpligter eurolandene sig politisk til at gå længere i det indbyrdes samarbejde om den økonomiske politik end eu samarbejdet alle eurolande forpligter sig til inden udgangen af to tusind og tolv at indføre bindende national lovgivning om strukturel balance i budgettet at basere nationale finanslove på uafhængige prognoser at konsultere hinanden om større økonomiske politiske tiltag og reformer at efterleve anbefalingerne fra den relevante kommissær vedrørende implementering af stabilitets og vækstpagten at lade rådet og kommissionen drøfte finanslove for eurolande i underskudsprocedurer inden vedtagelse og at give mulighed for at øge overvågningen for lande med et låneprogram såfremt der sker skred

formand for det europæiske råd van rompuy

det europæiske råd den niende december fremlægge en foreløbig rapport vedrørende tiltag til yderligere styrkelse af konvergens finanspolitisk disciplin og økonomisk koordination blandt eurolandene dette kan komme til at indbefatte indbefatte traktatændringer men vi ved det ikke endnu der sigtes mod en endelig rapport fra der formanden

marts to tusind og tolv altså under det danske formandskab hertil kommer det der på engelsk er blevet kaldt

det består grundlæggende i styrkede organisatoriske rammer for en mere regelmæssig dialog mellem eurolandene via faste eurotopmøder og et styrket samarbejde i eurogruppen af økonomi og finansministre mere konkret besluttede eurotopmødet den seksogtyvende oktober at der vil blive afholdt regelmæssige det vil sige mindst halvårlige eurotopmøder for at udstikke en strategisk retning for eurolandenes økonomiske politik disse topmøder vil blive ledet af en fast eurotopmødeformand som indtil denne vælges vil være den nuværende

på situationen nu gælder det om at få gennemført beslutningerne man må acceptere det logiske i at eurolandene ønsker at styrke deres indbyrdes samarbejde hvis det bidrager til at løse den aktuelle gældskrise mener regeringen at det vil være en gevinst for resten af eu men jeg vil også gerne i dag slå det helt fast danmark er ikke en del af euroen og derfor heller ikke omfattet af de tiltag som eurolandene måtte blive enige om der er med andre ord ikke noget af det eurolandene nu har besluttet som automatisk gælder danmark hverken som følge af vores deltagelse i konkurrenceevnepagten også kendt som europluspagten

andre grunde alt dansk engagement i det europæiske samarbejde vil naturligvis også fortsat ske med fuld respekt for vores forbehold

danmark vil samtidig efterleve de regler for samarbejdet om den økonomiske politik som allerede er aftalt i eu syv og tyve og naturligvis også vores eu henstilling med videre men det har ikke noget at gøre med de nye tiltag blandt eurolandene

det jo også klart at det naturligvis har konsekvenser at danmark ikke er med i euroen danmark vil ikke være med i det styrkede samarbejde som eurolandene enes om og dermed heller ikke have den samme indflydelse på beslutningerne som hvis vi havde været med det gælder naturligvis også de øvrige ikkeeurolande man skal dog samtidig huske på at der er stor forskel mellem eurolandene hvad den aktuelle gældskrise med al tydelighed viser og der er en tilsvarende lang række forskelle mellem ikkeeurolandene indbyrdes herunder at danmark og england modsat de øvrige ikkeeurolande ikke er forpligtede til euromedlemskab ad åre

sverige tjekkiet og ungarn i konkurrenceevnepagten europluspagten regeringens holdning er klar vi synes det er helt i orden at landene med fælles valuta i den aktuelle situation ser behov for en tættere koordinering som led i håndteringen af krisen ligesom det også vil være i ikkeeurolandenes interessse i det omfang det fører til at man løser krisen den aktuelle krise viser at der

sikre en sund og holdbar økonomisk politik i de enkelte eurolandes økonomiske politikker det bør danmark ikke stå i vejen for men vi har også gjort det meget klart og vi vil fastholde og arbejde for princippet om at emner af relevans for alle medlemslande bør drøftes i kredsen af de

samt det konkrete eu lovgivningsarbejde vedrørende finansiel regulering skat og det indre marked i øvrigt vi skal undgå en udvikling i retning af et eu i to hastigheder som bryder med hele fundamentet for samarbejde principperne om solidaritet og fælles fodslag og som kan komplicere eksisterende fællesskabspolitikker og besværliggøre formuleringen af nye de nye processer blandt eurolandene bør så vidt muligt knyttes op på fællesskabsinstitutionerne herunder drøftelserne i rådet og det europæiske råd og de eksisterende fællesskabsprocesser det vil være ledetråden for hvad regeringen kommer til at

sig efter den første januar på det her område danmark kan generelt forsøge at bruge formandskabet til at arbejde for at holde sammen på eu syv og tyve et forhold som også den tyske kansler merkel var inde på i forbindelse med statsministerens besøg i sidste uge i berlin hvor hun påpegede at danmark er i en god position til at spille en konstruktiv rolle

så langt uden om den europæiske gældskrise som muligt

at danmark har bevæget sig ind på det forkerte spor vi er på trods af det danske euroforbehold trådt ind i europluspagten med den beslutning har danmark accepteret en stadig tættere økonomisk koordinering og dermed et stadig mindre ansvar for egen økonomi det er en ansvarsfraskrivelse som liberal alliance vender sig klart imod i virkeligheden er der tre veje som danmark kan vælge vi kan flyde med strømmen som en død fisk og lægge vores økonomiske fremtid i hænderne på eu vi kan træde et skridt frem og melde os ind i en klub som ikke virker særlig attraktiv eller vi kan træde et skridt tilbage og få mere overblik mere plads at bevæge

og det fulde ansvar for vores egen økonomi det er ikke for sent at ændre kurs og vælge den sidste løsning vi skal gøre det nu den tyske kansler angela merkel har nemlig helt åbent luftet sine ambitioner om at ændre eu traktaten på flere afgørende områder merkel vil have såkaldte sparekommissærer som skal have direkte magt til at styre økonomierne i de mest forgældede lande hun vil have automatiske sanktioner mod eurolande der ikke overholder budgetreglerne og hun vil have en formand for europa kommissionen som borgerne i alle syv og tyve eu lande direkte har valgt altså i praksis et eu overhoved vi må bestemt antage at angela merkel mener sine ønsker alvorligt og så

sådan i øjeblikket at når fru merkel ønsker noget så bliver det sådan som en af hendes tætte allierede i

har udtrykt det pludselig taler europa tysk danmark skal ikke vende ryggen til europa danmark

men at være åben og i dialog er ikke det samme som at ønske sig en eu kogebog en eu kogebog med en detaljeret opskrift på hvordan vi skal opføre os og hvilke valg vi skal træffe mens nogle borgerlige mener at vi skal finde begejstringen og eu strømperne frem lægger regeringen

man nedtoner den voldsomme udvikling og dens betydning for danmark

venter på at merkel kommer og prikker os på skulderen eller endnu værre tager over vi skal træde et skridt tilbage fra det morads eurosamarbejdet har udviklet sig til og se med åbne øjne på de muligheder vi har for at forbedre vores egen situation og de udfordringer vi skal håndtere i liberal alliance betragter vi med stigende skepsis den koncentration af magten som merkel lægger op til og som vi har været vidne til det sidste stykke tid med eurolandenes etablering af en form for euroregering liberal alliance er ikke alene om bekymringen kritiske røster lyder fra flere forskellige hjørner af samfundsdebatten mens dansk erhverv kalder udviklingen nødvendig for eurolandene men bekymrende for danmark beskriver erhvervsredaktøren hos

politiken euroregeringen sådan her resultatet er en hidtil uset og meget lidt demokratisk orienteret koncentration af magten ikke bare blandt eurolandene men reelt i hele eu fordi de ti

ikke euromedlemmer reelt ikke kan gøre andet end at bakke op om det magttoppen enes om det

at danmarks mulighed for at udstikke den økonomiske kurs på den måde bliver indsnævret regeringen har en demokratisk forpligtelse til at informere danskerne om at man er i gang med at overlade tømmerne til eu derfor fremsætter liberal alliance følgende forslag til vedtagelse folketinget konstaterer at de kommende forslag til ændringer af eu traktaten og den stadig tættere koordinering af de europæiske finanspolitikker kan betyde en svækkelse af det danske folkestyres muligheder for frit at føre en selvstændig finanspolitik folketinget opfordrer på den baggrund regeringen til løbende at oplyse om hvad de konkrete konsekvenser af et stadig tættere finanspolitisk samarbejde og en magtkoncentration i en de facto euroregering vil være for danmarks muligheder for frit at kunne agere økonomisk og politisk

liberal alliance

en forestående bankerot men vi er blevet klogere selv om lærepengene har været rigtig dyre og nu bliver der så heldigvis også

ikke en regering ikke i dag ikke i morgen og formentlig

er dagens forespørgsel også lidt spøjst formuleret

ingen euroregering og der er heller ikke planer om en euroregering

der nogle stærkt tiltrængte tiltag undervejs om bedre koordination og flere instrumenter som kan fremme budgetdisciplinen endelig eu ser ikke passivt til mens krisen raser eus nye såkaldte

af den økonomiske styring i eu og euroområdet siden den fælles mønt blev lanceret herigennem øger man overvågningen af økonomiske ubalancer

en langt større grad af automatik og mindre skøn og politisering ind i forbindelse med anvendelsen af sanktioner

mere regelbaseret og sanktioner over for de lande der ikke overholder forpligtelserne vil nu være reglen snarere end undtagelsen

haft god brug for en sådan stramning i løbet af de seneste ti år ikke mindst i forhold til nogle af samarbejdets største medlemmer nemlig frankrig og tyskland som var de første til at bryde disse regler uden at det fik konsekvenser

et problem for danmark at der i eurosamarbejdet strammes op og ryddes op nej

får en fast formand og at formanden får sig et lille sekretariat nej det er ikke et problem hvis det kan fremme disciplinen og bidrage til at europa kommer sikkert i havn i disse urolige økonomiske tider

at være bange for i forhold til eu lige nu

at eu styrker sig for meget en frygt for at eu samarbejder for meget

tværtimod vi gør hinanden stærkere i europa når vi står sammen

venstre socialistisk folkeparti og konservative

gerne fremsætte følgende forslag til vedtagelse folketinget finder at det er afgørende at gældskrisen i eurozonen bringes under kontrol og fra dansk side må man generelt støtte de tiltag i eu og blandt eurolandene som kan bidrage til at genoprette tilliden og den økonomiske holdbarhed folketinget lægger særlig vægt på at beslutninger der vedrører eus syv og tyve medlemmer skal træffes af alle medlemsstater i fællesskab danmark er ikke en del af euroen og er derfor heller ikke omfattet af de tiltag som eurolandene måtte blive enige om folketinget understreger at det danske engagement i det europæiske samarbejde skal ske med fuld respekt for euroforbeholdet folketinget konstaterer at der med begrebet

mellem eurolandenes stats og regeringschefer hvor der kan ske drøftelser af eurolandenes økonomiske politik folketinget konstaterer således at der i de hidtidige drøftelser

og

det

og

mig

herre jakob ellemann jensen

en fælles

et styrket samarbejde mellem eurolandene vil ikke have konsekvenser for det

i det her samarbejde og det vil ikke ændre på de krav der stilles gennem vækst og

naturligvis efterlever men som altså ikke er ændret eller har noget at gøre med eurolandenes forstærkede samarbejde

for at det her stærke samarbejde vil tromle hen over danmark når man på et tidspunkt har taget nogle beslutninger så kommer til

ligge ned og i virkeligheden efterlever nogle ting som vi ikke har haft nogen indflydelse på

også bredere ude i samfundet

få mulighed for at sige at det ikke

og vi står naturligvis både som socialdemokrater

det rimeligt indlysende og klart at den europæiske gældskrise har store konsekvenser for økonomien i danmark vi går ikke ram forbi når vores eksportmarkeder er i krise vi mærker også konsekvensen af uroen på de internationale finansmarkeder bankernes krak usikkerhed vigende investeringer og lav vækst der betyder større arbejdsløshed og mindre velstand og derfor er det fuldstændig afgørende også for danmark at vi får styr på gældskrisen i europa at eurolandene så at sige får styr på butikken vi står nok uden for samarbejdet og har hverken indflydelse på beslutningerne eller er bundet af dem men vi er dybt afhængige af at de rent faktisk træffes og derfor må vi opfatte det som både naturligt og vigtigt at eurolandene styrker deres indbyrdes samarbejde

det er det virkelige spørgsmål

vi har blikket stift rettet mod de nødvendige løsninger der nu skal i spil på europæisk plan

i sydeuropa løsninger

ikke kommer ud i det uføre som vi har været i den her gang løsninger

at sikre de banker der er i farezonen når gælden skæres ned og løsninger der beskytter de mange europæiske lønmodtagere der ellers ville blive arbejdsløse hvis vi intet gjorde for at løse krisen

i europa vi tager gerne ansvar og bidrager til at

af krisen både hvad angår de

og dem der skal behandles udenfor uden for gruppen er

taget af de syv og tyve lande det er i danmarks interesse og det er i

ikke sker en opsplitning internt i eu i en tid med krise er der

nogen sinde brug for at man står sammen i en tid med krise er der mere end nogen sinde brug for at

og i en tid med krise bliver vores fornemste opgave præcis som den tyske kansler også bemærkede i sidste uge

håndtering af krisen styr på økonomien og

dem der er med i euroen er vejen frem vi går konstruktivt ind i den diskussion vi går konstruktivt ind i at

sikre økonomisk stabilitet og fremadrettet vækst et afgørende element heri må og skal være eurolandenes tættere samarbejde

det

valuta og

bundet er

at

investere os ud af krisen

hvorfor det

skulle indføres en euroregering som skulle overtage kontrollen med økonomien i de lande som ikke selv kunne styre deres økonomi

var det blandt andet italien der blev henvist til

omkring hundrede procent af bruttonationalproduktet og på trods af regler i vækst og stabilitetspagten for

en hel del andre sydeuropæiske lande ikke

mente at konstruktionen omkring euroen var rigtig at den ville holde at euroen var en fantastisk fantastisk succes økonomiminister fru marianne jelved sagde den tredivete maj to tusind og et og nu citerer jeg aldrig har europas økonomi været så stabil aldrig har udsigterne til sikkerhed stabilitet høj beskæftigelse været så gode som de er i disse år

jeg tror næppe at den nuværende økonomi og indenrigsminister fru margrethe vestager vil sige de samme ord som dengang aldrig har europas økonomi været så stabil nej økonomien i eurolandene er ustabil og euroen står for fald

lucas papademos som selv er tidligere vicedirektør for den europæiske centralbank har udpeget ministrene for deres ekspertise ikke deres politiske holdning man har altså her et land med en regering som man vist roligt kan sige ikke er valgt af grækerne nej grækerne skulle man ikke spørge for tænk hvis de sagde lad os forlade euroen der er så store problemer med visse eurolandes økonomi at den nye premierminister i italien mario monti ved præsentationen af sin nye regering understregede at han havde gjort sig umage med at få de dygtigste og at politiske meningsforskelle gerne skulle holdes ude af sagen men heller ikke i italien vil man spørge befolkningen om de vil fortsætte med den fælles mønt så kan man tale om om der er demokrati de to steder

de har gjort men er der demokrati

simpelt hen fordi en fælles valuta kræver en fælles overordnet finanspolitik som kræver en fælles regering det betyder at det ikke længere vil være et flertal i det danske folketing der beslutter hvordan finanspolitikken skal se ud i danmark men at eu skal bestemme det

er det det kræver har man aldrig gjort

overbevist om at folk havde sagt nej til den fælles mønt i folketinget har et flertal af partierne sagt ja til sixpacken et flertal har sagt ja til det europæiske semester og samme flertal har sagt ja til europluspagten flertallet har altså sagt ja til at eu i højere grad skal kunne styre medlemslandenes økonomier kald lige det respekt for det danske nej til euroen jeg vil gerne vende tilbage til den problematik som frankrig rejste for ti år siden skal eurolandene have en euroregering frankrig så det for ti år siden danske politikere som er tilhængere af euroen har benægtet det i ti år men forslaget ligger der jo nu

skal være eget sekretariat

euro governance men det er for så vidt

ligegyldigt meningen tager man ikke fejl af en fælles mønt kræver fælles finanspolitik som kræver fælles ledelse den forskel der er mellem eurolandenes produktivitet og niveauet for offentlig gæld er så stor at de svage økonomier truer euroen derfor må de lande ikke længere selv bestemme hvordan deres finanspolitik skal se ud kun hvis de gør hvad eu mener er rigtigt

bestemt ikke det der er ved at blive besluttet vil man helt sikkert sige og det er også det der er blevet sagt

eller grim trold skulle jeg måske sige har mange navne og uanset betegnelsen så er beslutningen om topmøder og fælles sekretariat første skridt mod en egentlig euroregering som fremover skal beslutte hvordan landenes finanspolitik

til grønnere energi og et mere bæredygtigt træk på de knappe ressourcer som vi har til rådighed den udvikling kan vi kun sikre i fællesskab og lige nu og her er jeg overbevist om at vi skal holde sammen hvis vi skal overvinde krisen

fordi flere eurolande i en årrække har opført sig økonomisk uansvarligt og uredeligt

ingen grund til at skjule

der ingen nemme løsninger her det kræver benhårdt arbejde og det kræver at vi alle fejer for egen dør som eu medlemmer og så kræver det samarbejde

vi er afhængige af hinanden i eu

i de sidste tredive år og forhindret os i

visionen om en ren frihandelszone uden andre pejlemærker end et frit marked ser jeg altså ikke for mig

det er sjovt i en reklame for skovmandsskjorter til mænd der måske er trængt på mandigheden

eus røde fortrædeligheder og enhedslisten på den anden side mener at eu er

som indeholder det som vi politisk kan blive enige om

tidligere min største

eus økonomi og politik

ikke handles at politikerne politikerne ikke tør tage

vi

af

andre

afhængig af at den europæiske økonomi kommer godt ud af krisen vi ønsker en stabil eurozone

hovedmarkedet for dansk eksport

eu projektet overlever og styrkes til at klare de store udfordringer som vi skal håndtere i fællesskab mange år

finansiel regulering

investeringsplaner for at sætte gang i økonomien og skabe arbejdspladser

hvor danmark mister indflydelse

men det er fuldstændig grundlæggende at emner af relevans for alle medlemslandene skal drøftes af alle alle syv og tyve eu lande i fællesskab det gælder ikke mindst det økonomiske samarbejde organiseret inden for det europæiske semester og det konkrete eu lovgivningsarbejde vedrørende finansiel regulering skat og det indre marked

bund

er

den danske model

gå og

konservative kollega i storbritannien til at være med på ideen dermed er vejen banet

det er der heldigvis en rigtig god mulighed for den danske regering kan nemlig sige nej til traktatændringer noget der

ikke burde være så svært i danmark har vi jo fået et nyt flertal

at ville investere og ikke spare sig ud af krisen den danske befolkning har talt og man kan sige at vejen er lagt for de næste fire års økonomiske politik i danmark det burde være en politik og en vej der var langt mere solidarisk end de seneste ti år med vko ved magten men den politik har intet at gøre med det der foregår i eu lige nu uden at befolkningerne bliver hørt har danmark tilsluttet sig europluspagten her binder vi os til europolitikken faktisk så tæt at vi hvert eneste april skal sende vores udkast til finanslov til bruxelles før de folkevalgte får den at se her i danmark så kan eu lederne vurdere om vi fører en økonomisk politik

kan man se den politik ganske klart løsningen på krisen er ifølge eu velfærdsnedskæringer højere pensionsalder lavere løn og bankpakker omsorgen for de spekulanter og de banker som har bragt os i krisen er enorm mens hensynet til almindeligt hårdtarbejdende mennesker praktisk talt er ikkeeksisterende igennem europluspagten og de seneste tiltag i den såkaldte six pack skal danmark fremover vurderes på vores nominelle enhedslønomkostninger

at vi ikke efter eus mening fører

der har en makroøkonomisk ubalance

hvis nogle lige nu føler at jeg står og taler volapyk men på almindeligt dansk betyder det jeg lige har sagt at eu skal blande sig i danske lønforhold det er ikke noget som danskerne mig bekendt

snarere tværtimod i år to tusind stemte danskerne nemlig nej til at deltage i euroen og til at følge den økonomiske politik

derfor opfordre folketinget til at være ambitiøs på europas vegne og sige klart nej til europluspagten og planerne om nye traktatændringer det bør ene og alene være op til den danske befolkning at afgøre om vi skal føre en solidarisk økonomisk politik eller ej det skal eu ganske enkelt

forslag til vedtagelse men vi har et lidt mere præcist forslag som vi

foreløbige forslag til ændringer i eu traktaten og dannelsen af europluspagten vil medføre en større eu styring af den økonomiske politik i landene der vil besværliggøre en

solidarisk økonomisk politik der søger at nedbringe arbejdsløsheden folketinget opfordrer på den baggrund regeringen til at bekæmpe denne udvikling ved at melde danmark ud af europluspagten og afvise forslagene til traktatændringer for derved at sikre danmarks muligheder for fremover at føre en selvstændig økonomisk politik sådan at vi kan gennemføre en politik med fokus på større lighed mere velfærd

de videre

have et langt tættere økonomisk og politisk samarbejde visionen om samarbejde og samhandel frem for krig og konflikt var ikke kun smuk den var også klog og det er fortsat fundamentet for vores fælles fremtid med syv og tyve medlemslande og

en række nationer der står på spring for at blive medlem af eu

have et forpligtende samarbejde mellem selvstændige lande for det konservative folkeparti er det da også helt og aldeles afgørende at det sker under respekt for nationalstaten og med fokus på nærhedsprincippet at eu udvikler sig som et forpligtende samarbejde balancen består i at forstå at danmark har brug for eu

derfor skal harmoniseringstendenser og ensartede regler også grundigt afvejes med nytten af dette

stor forståelse for at grænseoverskridende problemer

kræver grænseoverskridende regler

og det er altså uanset om det kommer fra kommissionen fra ministerrådet eller fra europa parlamentet samtidig må vi erkende at europa og eu står for store udfordringer den globale magtbalance forskydes mod øst og syd de enkelte nationers konkurrenceevne er under pres og nationalstaterne udfordres af både gældsætning demografi

pres udefra hvis europa skal forblive en vinderregion

et stærkt eu med politisk handlekraft og vilje

også glædeligt at der er truffet en stribe beslutninger der tilsammen skal være med til at løse nogle af de økonomiske ubalancer

at overhøre oppositionens krav om at bruge flere penge

således at vores nettogæld var nul da finanskrisen ramte verden

og selv om den verdensomspændende krise også har ramt danmark på vores eksport

er uoverskuelig genopretningspakken de reformer af og som skal behandles her i folketinget i denne uge

til at vi med rettidig omhu har fået dansk økonomi langtidssikret desværre har politikerne i en lang række af eurolandene ikke haft det samme politiske mod og derfor er det velgørende at man med sixpacken og de øvrige topmødekonklusioner enstemmigt har besluttet at indføre obligatoriske regler der kan være med til at sikre en ansvarlig økonomisk styring det er på rammeniveauet at man har indført dette

naturligvis selv beslutte hvilke økonomiske instrumenter de så bruger til at nå målene men det er afgørende for tilliden til euroen og de lande der deltager at man genopretter økonomien og fører en ansvarlig økonomisk politik det konservative folkeparti deler også fuldt ud europaministerens overordnede tilgang til de helt overordnede problemstillinger vi har diskuteret her i dag nemlig at vi naturligvis respekterer euroforbeholdet

havde været med

har relevans for alle syv og tyve lande

og ikke i en mindre eurokreds af syttende

det hele taget skeptiske over for tiltag der skaber et europa i flere hastigheder hvis europa på ny skal præge verdensøkonomien kræver det sammenhold og ikke at vi splitter os op i små grupper

at spille i at håndtere de nye økonomiske instrumenter det europæiske semester og samtidig for alvor starte forhandlingerne om eus

budget det kræver en aktiv tilgang og det kræver en bred politisk opbakning det vil det konservative folkeparti bakke op om vi støtter naturligvis det gode

vedtagelse som vi selv har været med til at udfærdige sammen med socialdemokratiet venstre det radikale venstre

at euroen med de problemer man har fået i en række af eurolandenes økonomier står over for ganske store udfordringer men jeg synes jo ikke er nogen grund til at bebrejde eurolandene og eus stats og regeringschefer at de så sørger for

få ordnet de problemer der er således at europa igen kan være en zone der er præget af økonomisk ansvarlighed

da finanskrisen ramte danmark

det er

med i

at de beslutninger man træffer inden for eurolandene har gyldighed for eurolandene og ikke

et enigt folketing der siger at

tidspunktet at afholde

folkeafstemning om vores euroforbehold på

og regeringens politik er også fuldstændig klar vi har ingen planer om i denne valgperiode at sætte euroforbeholdet til afstemning

dernæst står det også meget klart at vi har et fælles ønske om

fællesskab af syv og tyve lande og at vi fra dansk side skal gøre vores absolut yderste for at alle syv og tyve lande sidder med når der træffes beslutninger der har betydning

klart tilsagn om at det er den danske regerings politik

det var også det som tysklands kansler merkel

at vi kan være brobyggeren mellem de sytten lande der er med i euroen og de ti lande som ikke er med

det næste jeg vil hæfte mig ved i dagens debat

hvad der skal være dansk europapolitik jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til at takke både venstres og det konservative folkepartis ordførere fordi de meget klart har vist at den overordnede europæiske linje man stod for mens man var i regering også er den man står for mens man er

når det gælder den overordnede europapolitik er et stærkt udtryk for en bredde i folketinget som lover godt også forud for det kommende danske eu formandskab

meget glad for så har der været diskuteret

har fra især dansk folkepartis side været rejst et ønske om at vi skal lave en klub sammen med englænderne imod dem der er med i eurosamarbejdet der vil jeg bare sige at det ikke er regeringens holdning vi har den holdning at

skal være et fællesskab ikke bestående af to klubber en på sytten og en på ti men et fællesskab bestående af syv og tyve

skal sige til de sytten eurolande at de ikke må lave deres egen klub så ville det

var at man selv lavede en derfor vil jeg sige at vi vil samarbejde med alle lande

og at der har været et rigtig godt og udbytterigt møde

jeg har også selv haft lejlighed til at mødes med den

fortrinligt forhold mellem danmark og storbritannien også inden for eu samarbejdet det betyder ikke

om alting det er vi i øvrigt ikke med nogen af de andre eu lande men vi har nogle fælles interesser og

de tilfælde hvor det tjener danmark at vi arbejder lidt tættere sammen med

gør vi det i de tilfælde hvor det tjener danske interesser at vi arbejder tættere sammen med andre lande end england gør vi det det er det gode ved at have den tilgang vi har vi er ikke med i en speciel klub der har til formål at holde nogen ude vi er med i et fællesskab

meget klar interesse i at der er et eu der hænger sammen også når det gælder økonomien også selv om vi ikke selv er en del af

vi har en meget klar interesse i at påvirke de beslutninger der bliver truffet og det gør vi i europlussamarbejdet og i samarbejdet med de syv og tyve naturligvis med fuld anerkendelse og respekt for det danske eu forbehold

hvad et stort flertal i folketinget vil og for nogle andre punkters vedkommende har vist

er et helt enigt folketing når det gælder europapolitikken herunder at der ikke er nogen der har aktuelle planer om en folkeafstemning om euroen det er vist første gang i meget lang tid at man har set en sådan enighed og det sætter jeg pris på

side har vi gjort det meget klart at vi

til